tage stilling til om retsforholdet skal omdannes

valgfrihed og ingen kan forhindre os i at

i det europæiske politisamarbejde vi skal fortsat stå uden for udlændingepolitikken og vi kan så deltage i de

det brede flertal af partier der står bag aftalen

stor betydning for danmark at vi sammen tager ansvar for danmarks interesser i

af de mange ting vi har nået her i efteråret

efterår hvor regeringen sammen med folketingets partier har taget mange vigtige

regeringen fremlagde

et centralt element i den finanslovsaftale som vi har indgået med sf og enhedslisten

for vores børn i dagtilbud

de almene boligområder vi har foreslået

vi har fremlagt et omfattende udspil om gymnasierne og i sidste uge indgik vi en aftale om

opdaterede prognose for økonomien

været et stykke tid beskæftigelsen er steget med over tyvetusind personer siden foråret

ledigheden er faldet vores økonomi er stærkere nu end da regeringen kom til konkurrenceevnen er styrket eksporten er steget og boligmarkedet har det bedre

fulde omdrejninger vækstskønnene er nedjusterede ikke kun i danmark men i de fleste andre lande i europa

vi har med vores vækstpakker taget store skridt for at forbedre virksomhedernes vækstmuligheder dansk økonomi er i fremgang og der er udsigt til at fremgangen fortsætter og tager til i styrke vi

arbejdstøjet vi passer på vores velfærdssamfund

politik er synlig for enhver det samme kan man desværre ikke sige om oppositionens politik

jo vi fik et svar som viser

venstre gerne vil føre danmark ind på

genåbner alle kommuners budgetter for at finde milliardbesparelser sådan

en stiltiende accept og vi ved fortsat ikke hvordan de konservative vil finde store milliardbesparelser i staten

store tocifrede milliardbeløb uden voldsomme forringelser af vores velfærd

hænger sammen så

baggrund af at regeringen har været i arbejdstøjet har fremlagt vores politik

kom ud af busken i skylder danskerne klare svar i bør have mod til at stå ved jeres egen

får det valg så hurtigt som muligt sådan at vi kan komme over på den anden side af det og komme i gang med at føre den kampagne der skal føre frem til et forhåbentlig dansk ja til en optinmodel så vi bliver i europol senest i første kvartal to tusind og seksten men jo meget gerne før

set statsministeren der afgør hvor hurtigt det kan blive jeg synes det ville være rart at få eksekveret den aftale det kræver

et folketingsvalg det er der sikkert også nogle andre grunde til at vi snart bør have for nu hørte vi så igen en lang lovprisning af egne bedrifter men jo desværre ikke rigtig nogen forholden sig til hvad der er af udfordringer lige nu og her statsministeren sagde så

mig bekendt er det danske bruttonationalprodukt lige præcis i dag lavere end da regeringen kom til vi har ikke genvundet fuld kraft efter krisen og i sidste uge

skønnet over væksten det er formentlig ikke sidste gang og den plade vi har hørt har jo hele vejen igennem været at nu nedjusterer

men lige om lidt skal det nok komme der mangler vækst der mangler vækst på den korte bane og der mangler også vækst på den længere bane hvis vi sammenligner os med sverige og ser på

at situationen er den at en gennemsnitssvensker frem til

bliver en månedsløn rigere end en dansker i kraft af højere svensk vækst det skal vi gøre noget ved og derfor vil jeg gerne stille statsministeren følgende

den seneste finanslov som regeringen pakkede med enhedslisten og sf er jo blottet for initiativer der kan sikre vækst og nye private arbejdspladser spørger man i finansministeriet får man jo at vide at finansloven koster koster beskæftigelsesudbud fordi man gør det mere attraktivt at være på offentlig forsørgelse så lad mig derfor spørge hvilke fremadrettede konkrete initiativer agter regeringen at tage for at sikre at regeringen ikke bliver nødt til at nedjustere væksten igen næste gang man kommer

jeg ved ikke hvorfor herre lars løkke rasmussen og andre er så optaget af at tale danmark ned

hvad herre lars løkke rasmussen i øvrigt også tidligere har erkendt i

end da vi overtog fra den tidligere

arbejdspladser på ganske få år og vi er nu ved at vende udviklingen

at den siden årsskiftet to tusind og tretten er steget med tyvetusind personer hvorfor

en god udvikling når man efter tre år har sikret at udviklingen er vendt

er kommet i beskæftigelse det må da være en god udvikling og jeg forstår simpelt hen ikke hvorfor herre lars løkke rasmussen er så optaget af at tale så negativt om dansk økonomi

de tegner sig for ni tiendedele af de positive effekter der har været hvis man spørger i finansministeriet men jo også fordi det vi har foretaget os siden er gjort i fællesskab to vækstpakker en skatteaftale med videre så jeg anerkender en positiv udvikling men jeg hæfter mig også ved og det skal så være mit spørgsmål

er fint svaret og så vil jeg bare spørge statsministeren hvordan statsministeren vil omsætte det ønske til handling eller kommer den mere vækst man godt kunne tænke sig bare af sig selv uden at der skal tages yderligere politiske initiativer

og spørge vil regeringen i begyndelsen af det nye år fremlægge tanker om en ny vækstpakke en tredje vækstpakke til forhandling med folketingets politiske partier i venstre stiller vi gerne op for vi har ikke et billede

er vores økonomiske politik

i modsætning til den skattereform som den tidligere regering gennemførte sammen med dansk folkeparti

i dansk politik vi fører vores økonomiske politik og jeg er glad hvis herre lars løkke rasmussen synes den er god

fornuftige aftaler

har tyvetusind flere i beskæftigelse siden to tusind og tretten

haft i rigtig mange år når man lige ser bort fra den overophedning der var under den forrige regering

billede af det hele jeg anerkender fuldt ud de forbedringer der er de hviler på at regeringen har overtaget vk regeringens økonomiske politik i bredeste

og vi har siden taget en række skridt sammen

vil en svensker om femten år blive yderligere en månedsløn rigere end en dansker er det en tilstrækkelig ambition nej det hører jeg

sagde lige for et sekund siden vi er ikke færdige for vi har jo fire år

at stille det spørgsmål til statsministeren når man nu ikke er færdig og de fire år ikke er gået hvad er det så for nogle yderligere vækstfremmende initiativer man har tænkt sig at tage i foråret to tusind og femten så regeringen undgår den ydmygelse

at man holder sig til sandheden

ville fremlægge sin egen politik hvis venstre ville give en

jeg håber på for det nye år vi kan jo alle sammen have nytårsønsker

venstre fremlægger sin politik regeringens politik er jo velkendt vi har sikret at danmark er

ud af krisen vi har sikret at beskæftigelsen er steget vi har en ledighed som er lavere end den har været i mange år når man ser

sammen med venstre hvor vi sænker blandt andet selskabsskatten ændrer nogle afgifter gør det

har frem som skal fremme væksten i danmark

ja selvfølgelig kunne vi det er vi færdige nej vi er ikke færdige

venstres politik jamen venstres politik ville vel blandt andet være

få gjort noget mere ved energiafgifterne regeringen har femdoblet no

land med det koster arbejdspladser regeringen vil i morgen stemme en afskaffelse af boligjobordningen igennem det koster fem tusind danske arbejdspladser

er masser af steder hvor jeg sådan set gerne vil hjælpe regeringen med at justere regeringens politik så vi undgår den situation der kommer til at opstå i

at vi vedtager en finanslov som koster arbejdsudbud som

egentlig ikke synes det er for meget forlangt

igen igen igen har nedjusteret

og en redegørelse frem der betyder at man opererer med noget nær et udgiftsstop i seksten noget nær et udgiftsstop og seksten der er plads til at det offentlige forbrug kan stige med ti øre

ville man opleve ragnarok på jord så kommer regeringen nu selv med en økonomisk politik som viser at der altså

i de offentlige velfærdsudgifter i to tusind og seksten det begynder

ni milliard ni milliard kr fordi det fundament regeringens økonomiske politik hviler på ikke holder vand og så er det bare jeg spørger kan vi forvente at regeringen umiddelbart efter nytår inviterer os til nye forhandlinger om hvordan vi får væksten igen sådan at

jo at med venstres

til to tusind og femten er at venstre lægger sin politik åbent

skal spares når man ikke ønsker at den offentlige sektor overhovedet må vokse

at den er den samme som venstres

set bare gerne spørge om

vores mærkesag nummer en

det skal kunne betale sig at arbejde for ganske almindelige mennesker der har mod på at tage et job også på lavtlønsområdet skal det bedre kunne betale sig at arbejde end det gør i dag så vi undgår den situation

barokt at vi har dem i en situation hvor vi stadig har ledige danskere gående rundt vi skal skabe en større tilskyndelse

private arbejdspladser

så når jeg angriber det med at regeringen kun har en promille i realvækst i

har ret når jeg siger at vi i forhold til venstres nulvækst

at gøre godt med i den offentlige sektor

naturligvis i til tre milliard

ekstra om året tre milliard

at vi kan følge med i den offentlige sektor men det

nul nul som venstre har

over de næste år og at venstre har lige præcis nul

en togfond som ikke hænger sammen

stillet danskerne i udsigt uden at man siger til danskerne

skal sættes i vejret for at finansiere de penge der mangler eller

liberalisering af elområdet som er

et tiltag på asylområdet der skal skabe et indtryk af at

skubbet til næste sommer og der tror vi alle sammen må jeg så forstå på at

udgifter til asylbehandling til asylansøgere

vi kan få det til at hænge sammen en måde at få det til at hænge sammen på er at føre en økonomisk politik der gør at nogle flere danskere bliver en del af arbejdsfællesskabet

over for alle de udfordringer har vi en statsminister der nu lad os nu snart

det så fremmer at vi kan få den afstemning om forbeholdet som vi er enige om men også fordi det kunne føre til at vi fik en ny regering som tog nogle af de her mere grundlæggende problemer i vort samfund alvorligt

at den offentlige sektor kan vokse med rundt regnet tre milliard

at man vil bruge alle de penge til skattelettelser så

den plan som venstre måtte have

venstre skylder danskerne en plan

der står jo at der er højere udgifter på asylområdet i to tusind og femten så regeringen fortæller selv med økonomisk redegørelse at der

de højere udgifter i to tusind og femten som så gør at man har det der jo så beregnes til nulvækst i to tusind og seksten

fordi der er højere udgifter på asylområdet i to tusind og femten det er nok en nyttig oplysning for for mange danskere tror jeg se når det

sidste spørgetime her før jul

sikkert går ind i en tid hvor mange danskere tænker at når der er valg i

der er lidt politikfri så giver det

de spørgetimer vi har haft og som er gået og bare rolig statsminister det er ikke for at klandre statsministeren for manglende svar eller

men det er det faktisk ikke det er for at glæde mig over at der jo

igennem spørgetimerne er udviklet en slags enighed om at to tusind kroner er rigtig mange penge

det uanset om man tager udgangspunkt i hvad folk har til sig selv efter

er enige om at to tusind kroner er rigtig mange penge så er vi vel også enige om statsminister at

rigtig rigtig mange penge fem gange så mange penge

vi nu ved at der foregår asylshopping i i verden og man så kunne læse i jyllands posten

flygtningefamilier har fået titusind kroner mere om måneden kan statsministeren så ikke se at det her

ikke er så høj er mange penge for det er om måneden vi snakker om her så det var vist herre kristian

enige om det herre lars løkke rasmussen syntes ikke at det var mange penge

i forhold til udlændinge og flygtninge

sikre at de kommer med på arbejdsmarkedet jeg er enig i at der er for mange som er uden for arbejdsmarkedet og jeg er enig i at jo mere vi kan gøre for at få mennesker med og at blive en del af det danske samfund og bidrage til det danske samfund jo bedre er det

jo bedre er det også fordi der selvfølgelig

hvis vi stadig skal kunne følge med og sikre en fornuftig integration men det har aldrig været regeringens strategi at det hjalp at gøre folk

og derfor er det ikke regeringens strategi at fattiggøre mennesker vi ønsker tværtimod at

er rigtig mange penge så er vi jo også enige om at titusind kroner om måneden er fem gange rigtig mange penge

derfor synes jeg stadig væk det er interessant når jyllands posten

og vi ved det er vi jo også enige om har jeg forstået på tidligere diskussioner i folketingssalen

at der i europa foregår asylshopping altså man sidder og kigger på hvad vilkårene er i det pågældende land

ikke også enig med mig i at at der sandsynligvis er en del der søger hertil fordi regeringen har øget

at vi ikke ønsker at mennesker skal være fattige

forvirret over hvor herre kristian thulesen dahl og dansk folkeparti står i

på den måde forringe forholdene for rigtig mange kontanthjælpsmodtagere i danmark vi har afskaffet

de to ydelser fordi vi ikke mener at vejen til integration skal gå over fattigdom vi mener at vejen til integration skal gå over deltagelse på arbejdsmarkedet og vi vil gøre rigtig meget for at mennesker deltager på arbejdsmarkedet og på den måde bliver en del af det danske samfund og klarer sig selv

huser

det snart jul og så kunne jeg måske til allersidst blive muntret lidt op med et svar på

når vi nu er enige om at to tusind kroner er rigtig mange penge og vi så også må være enige om at titusind kroner

mange penge og vi også er enige om at der foregår asylshopping i europa så spørger jeg bare kan statsministeren så ikke erkende at

de økonomiske vilkår for dem der kommer hertil med over titusind kroner om måneden til en gennemsnitsfamilie

og det er fordi der er mange mennesker på flugt blandt andet fordi der er borgerkrig i syrien det tror jeg også godt herre kristian thulesen dahl er klar over

ikke vi mener

man kan for at få folk ud på arbejdsmarkedet vi kan sikkert også

gøre mere end vi gør nu men vejen til integration

er blevet længere mellem dem der lever på første klasse og dem

få en uddannelse

eller helt ens men som politikere

fra fællesskabet og vi kan ikke acceptere den stigende grad af ulighed vi ser

procent

pengepungen i orden mens den ufaglærtes levetid jo ikke stiger i samme grad

uligheden

i centrum af den politiske debat

sf at regeringen

om en udredning af uligheden i danmark ikke mindst

socialistisk folkeparti og det er jo rigtig fint at det er sådan for regeringen har det

omfordeling og solidaritet er vigtige begreber for

stolte af at der i to tusind og tolv var knap fire tusind færre fattige end der var i to tusind og elleve

taler vi særligt fattige børn når vi ved

vi tidligere på året har offentliggjort den første

den seneste udvikling i antallet af fattige

en fattigdomsredegørelse og det er regeringen

sosu assistent rengøringsdame der hver eneste dag går

arbejde og arbejde hver eneste dag

at man kigger på at vil skabe lighed i et

er forskellen mellem dem der

godt glæde os over at vi fortsat har en meget lille ulighed i danmark sammenlignet med andre lande

besluttet i regeringen at vi vil have en årlig fattigdomsredegørelse så vi kan holde øje med os selv

en række reformer som har ét fokus og det er at folk skal gå fra at være på passiv forsørgelse til at være i beskæftigelse for det vigtigste middel til at gå op imod fattigdom er jo at mennesker kan klare sig selv samtidig har vi selvfølgelig også et skattesystem som stadig stadig sikrer en ret stor omfordeling i vores samfund som

at man skal holde øje med omfordeling og ulighed og fattigdom men jeg er uenig i at danmark er et sted hvor vi skal være meget bekymret al den stund at danmark stadig er et af de mest lige samfund i verden det håber jeg også at vi kan blive ved med at være for jeg er helt enig med ordføreren i

selvfølgelig er vigtigt lighed er vigtigt omfordeling er vigtigt

informationer er sådan set nyttig viden

overblikket det findes

i at det er vigtigt at se på ulighed i sundhed vi ser som spørgeren

siger stadig at der er meget stor forskel på hvor lang lang tid vi lever alt efter

en dårligere skolegang og ender med dårligere karakterer vi ser

har en langt større risiko for at ende på kontanthjælp så

og virkelige problemer som vi skal arbejde med hver

er bekymret for at regeringen

årsager er en rigtig god grund til at

lade regeringen fortsætte

være helt sikker på at ingen vil bekymre sig om solidaritet ulighed omfordeling og de forskelle

mener at herre lars løkke rasmussen skal være statsminister jeg må sige at jeg har meget svært at forstå at herre kristian thulesen dahl

så peger på herre lars løkke rasmussen som statsminister en mand som gerne vil at uligheden stiger endnu mere og som gerne vil endnu mindre velfærd end den her regering men jeg vil også tale

om lighed og ulighed med statsministeren og jeg vil starte et meget meget konkret sted

og som er på sygedagpenge som

om at mennesker som er syge

fået kræft man kan have været ude for en arbejdsulykke man kan være gået ned med en depression

helligdage og det gør altså at de mennesker i danmark som er ramt af sygdom

frem til den her hellige jul med blandede følelser

går ud over deres pengepung og julen er jo dyr nok i forvejen kan man sige jeg vil gerne spørge statsministeren er det fair både socialdemokraterne og de radikale stemte jo imod højrefløjens angreb på de mennesker som er ramt af sygdom og talte dunder mod det og med god

skulle vi ikke tage at afskaffe den der underlige regel sammen

er det var en af de diskussioner vi havde da vi

med og det betyder også at vi ikke lægger op til ændringer

har de færre penge at betale husleje for så har de færre penge at betale

jeg synes det er

men jeg vil egentlig også spørge til noget lidt mere overordnet

der hedder casa om ulighed

i nitten halvfjerdserne og at vi særlig i forbindelse med krisen har set hvordan de allerrigeste den rigeste procent er stukket helt af fra almindelige lønmodtagere i danmark

at fattigdom skal bekæmpes og det er

godt tænke mig at vide hvad er statsministerens holdning egentlig til at der er en større og større andel af velstanden i samfundet som samler sig ved et mindretal

skal bekæmpe fattigdom for det hører jeg helt klart statsministeren sige

men hvad er regeringens og statsministerens holdning til at velstanden klumper sig sammen ved ganske få i toppen af vores samfund

at uligheden har været stigende over en meget lang periode

udvikling der har været i boligpriserne

har et samfund hvor der er omfordeling via skatterne om vi stadig er optaget af ulighed i sundhed om vi stadig er optaget af at mennesker der lever i lang tid på kontanthjælp kommer ud på arbejdsmarkedet og deltager der og om vi er optaget af at de arbejdsløse hurtigst muligt kommer ud på arbejdsmarkedet så de undgår langtidsledighed

har fokus på at mennesker skal gå fra passiv forsørgelse til at være aktive på arbejdsmarkedet og meget tyder jo også på at de virker så hvis man taler om at mennesker skal have bedre muligheder for at klare sig selv så vil jeg vove den forsigtige påstand at regeringen faktisk har gjort mere end enhedslisten har været i stand til fordi de ikke

være med til den slags store reformer som sikrer at mennesker går fra passiv forsørgelse

vi har jo sammen afskaffet nogle af fattigdomsydelserne det er rigtig godt det er noget af det som har trukket i den rigtige retning men desværre har statsministerens regering jo også lavet en

førtids og fleksreform som tog penge fra nogle af dem som har allermindst

som tog penge fra nogle af dem der har allermindst og

der står uden for arbejdsmarkedet rammes hårdt mens man samtidig giver skattelettelser i toppen af samfundet de reformer

noget af det som er med til at øge uligheden i det danske samfund og jeg synes det er et problem når uligheden øges jeg synes ikke bare det er vigtigt at bekæmpe fattigdom det synes jeg men jeg synes også det er et problem når uligheden øges

om to ting det første fik jeg nemlig ikke svar på det var hvad er statsministerens holdning til at velstanden klumper sig sammen hos et mindretal i toppen

et selvstændigt problem det var spørgsmål nummer en og den her gang vil

spørgsmål nummer 2 vil statsministeren tage nogle initiativer inden valget der kan trække i en anden retning der kan sikre at uligheden faktisk mindskes

afstanden mellem rig og fattig

flere mennesker er kommet i gang med en uddannelse

så jeg har meget vanskeligt ved at se hvordan reformerne skulle være skadelige for det projekt som vi forhåbentlig har tilfælles at flere mennesker skal

har fru johanne schmidt nielsen og enhedslisten ikke bidraget så meget til at flere mennesker kommer ud på arbejdsmarkedet og det er jo en skam

at påpege

nulvækst eller til ufinansierede skattelettelser så er det jo vi har gennemført reformer som giver os råderum i dansk økonomi råderum til at vi kan gøre noget for vores ældre vores børn vores syge i dette samfund

tage ansvar for reformerne de er så glade for at bruge pengene og det er jo fair nok vi gør det gerne sammen med enhedslisten

lille planche med som viser at

regeringen altid starter meget optimistisk hvad enten det er i to tusind og tolv to tusind og tretten to tusind og fjorten og nu også i udsigten tusind og femten starter man optimistisk og så ender det med at gå meget dårligere end regeringen forventer

hvordan tingene var i virkeligheden

at økonomi og indenrigsministeren var ude at sige at vi nok kom til at nedjustere vækstskønnene det er ikke kun i danmark

har man også gjort i andre lande og det hænger jo sammen med at

så hurtigt som vi kunne ønske os hverken i danmark eller i resten af europa

så negativ hvis man kigger

vi får af de store kreditbureauer så ligger danmark blandt ni lande som har

vi har fået tyvetusind flere i beskæftigelse siden årsskiftet tretten og vi har den laveste ledighed

at være så negativ på danmarks vegne

økonomi der er oppe i fulde omdrejninger men vi står

så gentaget sig år efter år efter år

benægter statsministeren at

sjette laveste vækst i

benægter statsministeren at regeringen har været rigtig dårlig til

man starter meget optimistisk men det holder aldrig uanset hvor mange gange vi andre

vil statsministeren gøre ved det hvad vil man gøre ved at vi har udsigt til den sjette laveste vækst

reformer der er lavet hvad er der i pipelinen hvad har man af planer for at få den her vækst op så vi ikke skal blive ved med at hænge efter for eksempel sverige

vækst men det er

danmark nu end det gjorde for tre år siden der er styr på tingene

er kommet i beskæftigelse lad os da glæde os på deres vegne ledigheden er temmelig lav hvis man sammenligner det med hvordan den har været over de seneste år

europa kommissionen i deres seneste prognoser forventer at fremgangen

ikke bare fortsætter men også tager til i styrke

instanser mener at fremgangen vil fortsætte og tage til

så også enig med regeringen om at det vil forholde sig sådan

en ret konsekvent politik ved at holde hånden under beskæftigelsen og væksten det fortsætter vi i

at hver eneste gang regeringen har forsøgt at forudsige hvad væksten bliver så bliver den lavere end det regeringen forudser

et spørgsmål om at se dystert på landets økonomi det er et spørgsmål

hvad siger de højeste organisationer om

de siger vi har udsigt til den sjette laveste vækst hvorfor går man så ikke ind og tager fat hvorfor går man ikke ind og tager for eksempel de tolv milliard kr regeringen vil hente i effektiviseringer i den offentlige sektor og bruger dem til at skabe bedre rammer for erhvervslivet ved at sænke skatterne hvorfor går man ikke ind og tager produktivitetskommissionens rapport

finde rigtig rigtig mange penge i den

ved at organisere den bedre vise større tillid til folk

at lette skatten for alle i arbejde så man ikke skal betale skat af de første syv tusind kr man tjener hvert år eller at halvere selskabsskatten

fjerne topskatten så vi virkelig kunne få gang i væksten i stedet for hænger statsministeren i bremsen sammen med resten af regeringen og siger nej men det kunne jo gå meget værre og ja vi har godt nok haft to års minusvækst og det har man jo haft i den her regering to år med minusvækst men nu er vi lige

over nul og så går det jo rigtig godt nej det går ikke rigtig godt og der er ingen offensive tiltag fra den her regering og det er det der er problemet fru statsminister

i år har vi besluttet en lige så stor vækstplan på halvfems initiativer

og billigere at drive virksomhed i danmark

at vi sætter præcise mål for den tid det skal tage for virksomhederne og for stat og kommuner at klare deres sager sådan

de har mindre bøvl med det at vi forbedrer adgangen til finansiering

vores indsats for at sikre at de mennesker som er på arbejdsmarkedet er kvalificeret i forhold

alvorligt end man gjorde i ti år med en borgerlig regering

at tallene for dansk økonomi bekræfter at

økonomi er i fremgang jeg glæder mig

at beskæftigelsen er steget og at ledigheden er lav sammenlignet med

mange år tilbage bortset fra overophedning jeg glæder mig over de tal

at tale danmark nederst jeg skal bare minde om at den sidste statsminister der sagde at nu

krisen slut og at der var to streger

statsminister herre lars løkke rasmussen der gjorde det jeg har tværtimod talt om realisme

har korrigeret hvor man igen har nedjusteret tallene mener man så at man følger det forsigtighedsprincip som man jo selv lagde op til i regeringsgrundlaget mener man det når man nu endnu en gang nedjusterer de forventninger man havde

at vi er ved at rive os fri fra den værste krise siden anden verdenskrig

da den sidste regering havde vagten mistede vi ethundredetusind arbejdspladser det var meget

da sammen i folketinget kunne glæde os over at der er nogle ting der går bedre danmarks konkurrenceevne er styrket siden to tusind og elleve eksporten er steget boligmarkedet har det bedre og forbrugernes tillid er større

beskæftigelsen er steget og ledigheden er faldet

at tale dansk økonomi ned i et stort sort hul

en positiv

skønner man at vi skal ud at bruge nogle flere penge

helt så realistisk til gengæld vurderer man at det måske nok nærmere ender med et negativt skøn fordi den europæiske afmatning også vil sætte sine spor i danmark og det

som den meget kreative magiker hun

når vi så læser i det her at vi får en højere ledighed

at miste deres job

med den redegørelse her er udsigt

positive vækstskøn man har givet når man nu udtrykker så inderligt at der rent faktisk er grund til at

danmark er i fremgang vi har

i modsætning til hvad den konservative ordfører siger er ledigheden faldet i danmark i modsætning til hvad den konservative ordfører siger er beskæftigelsen steget i danmark

vi kan sige så kan vi sætte hak ved at vi er ude af krisen

har det konservative folkeparti trang til at sige at det går dårligere i danmark når vi rent faktisk har vækst i danmark og når

der vurderer dansk økonomi nationalbanken det økonomiske råd europa kommissionen siger at den fremgang vi har ikke bare vil fortsætte

når rene fakta

siger at det rent faktisk går lidt

hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører

der er ikke andre end ministeren som ønsker ordet klima

faktiske ressourceforbrug for det andet foreslår jeg at ændre forsyningslovene el naturgas og varmeforsyningsloven med henblik på en implementering af energieffektivitetsdirektivets krav om faktureringsoplysninger med videre lovforslaget indeholder allerede et forslag om at ændre lov om fremme af besparelser i energiforbruget med henblik på

af disse direktivkrav for energiforbrugere med fordelingsmålere med de foreslåede hjemler i forsyningslovene vil der tilvejebringes et bedre hjemmelsgrundlag for implementeringen af disse krav for forbrugere med afregningsmålere direktivet indeholder blandt andet krav om at der skal gives faktureringsoplysninger til forbrugerne mindst fire gange årligt hvis det er teknisk muligt og økonomisk begrundet og hvis forbrugerne anmoder om det eller har en elektronisk fakturering ved faktureringsoplysninger forstås de oplysninger der fremgår af en faktura uden betalingsanmodning det vil sige oplysninger om både forbrug og priser udvalget har stillet mig flere spørgsmål om hvordan jeg vil implementere direktivets krav jeg har orienteret udvalget om at reguleringen vil skulle bygge på en økonomisk vurdering af omkostningerne for energi og boligselskaberne med videre

til de energibesparelser der vil kunne opnås det er hidtil antaget at være økonomisk begrundet at forbrugere på anmodning kan få oplysning om deres forbrug hvert kvartal i sidste uge har der været to bekendtgørelser i høring som indeholdt en sådan regulering med en ret til at få forbrugsoplysninger hvert kvartal efter anmodning der er indkommet flere høringssvar høringssvarene er ikke entydige med hensyn til den vurdering der er lagt til grund for reguleringen de peger både i retning af at vil være økonomisk begrundet at udvide forbrugernes rettigheder og i retning af at reguleringen allerede i den nuværende form vil være uforholdsmæssig bekostelig på denne baggrund vurderer jeg det hensigtsmæssigt at få undersøgt sagen nærmere således at der kan fås et mere solidt vidensgrundlag

kommende regulering det er vigtigt at

ikke kommer til en for stor pris hverken for energiselskaber eller for boligselskaber eller andre og det betyder at bekendtgørelsen ikke vil kunne træde i kraft den enogtredivete december to tusind og fjorten

være på plads i begyndelsen af to tusind og femten fordi jeg tidligere har orienteret udvalget om udmøntningen af de foreslåede hjemler

orientere ordføreren om også disse allerseneste udviklinger

en diskussion om hvem der så er dem der har

ellen margrethe basse som er professor på aarhus universitet

naturligt i miljøministeriet

synes var naturligt altså at det ligger i miljøministeriet i stedet for i beskæftigelsesministeriet så derfor vil jeg bare sige her at jeg har stillet spørgsmål og fået fået svar

er helt tilfreds med svaret

inden jeg gik herop så jeg

i dokumenterne at den beslutning har statsministeren allerede taget taget og at det er blevet læst op her i folketinget ved en kongelig resolution af tredje tredje november så var det

nå ja så behøver jeg sådan set ikke

minister op når statsministeren allerede har bestemt at det er flyttet det er måske ikke den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode

jeg vil påpege inden vi går til afstemning er at

indimellem er lidt sjuskede med at implementere eu lovgivning og jeg

er lidt sjusk men nu vedtager vi det her og jeg vil ikke forhindre det og så vil jeg forfølge statsministerens beslutning om

beskæftigelsesministeriet fordi ansvaret jo må være hendes helt og holdent hun har det sådan set også formelt

hvor sager skal afgøres

at kommunen er meget meget nidkær med hensyn til pligten til at rydde fortove og stier for den sags skyld mens den vej der ligger lige

fortovet jo aldrig bliver ryddet især ikke hvis den er klassificeret som c vej her færdes dog trods alt cyklister og andre som også har mulighed for at falde

at man i den nye vejlov

men det har bare vist sig at det faktisk var en ulovlig praksis og at vejdirektoratet tilbage i to tusind og tretten underkendte denne praksis derefter har kommunerne jo haft

prøve at få lovliggjort den her praksis det sker så

l tyve at man forsøger at lovliggøre den praksis som faktisk har været ulovlig og som

på en tredje vej det er uha

meget meget bøvlet jeg har et kortmateriale der viser hvor urimeligt det kan virke

man forsøger at lovliggøre men der er søreme også et stort kommunalt areal her

er lavet af hensyn til oversigten det skal man

viser de forskellige situationer jeg tror

er at kommunerne med

at rydde og renholde

opgave der er ingen tvivl om at når kommunen først får den her mulighed

kommunerne er jo trængte og her er et sted hvor man kan privatisere sådan helt ud til den enkelte grundejer der kan få lov at rydde og renholde det

enhedslisten og det var det jeg

fastslået hvordan den skal administreres nemlig at man selvfølgelig kun rydder

hvortil ens ejendom giver adgang

de veje som i dag ikke

og det fremgår egentlig også af lovforslaget at

snelavine fra kommunens side i forhold til at pålægge folk

var enhedslisten jo også sagde nemlig at det her

er den måde man har

en afgørelse som viste at det var en forkert forvaltning man havde indtil nu og det

en tilbagevenden til den måde man har forvaltet loven på hidtil og det vil sige at man kan være ganske rolig hvis man er parcelhusejer som jeg selv er og bor ud til et fortov det er vores ansvar

fortovet hele vejen rundt som er husejerens ansvar

det være temmelig voldsomt hvis man skulle have kommunen ud at feje sne

nogle få meters fortove der er på på det ene hjørne og det andet hjørne det er sådan det er hvis man har et hus har man ansvaret for at feje sneen hvis sneen falder

den grund man har og og det bør også være sådan fremover at det er ens eget ansvar hvis man har et hus

man kan vælge at købe sig fra det hvis man har lyst til det men men ellers skal man jo som jeg selv gør det ud at

er ret og rimeligt at det bør være sådan som det har været hidtil

så har ansvaret for begge dele af det hjørne af fortovet og jeg synes ærlig talt det ville være temmelig kaotisk at forestille sig at man kun har ansvaret for at skovle sne på det

kommunen skal ud at finde alle de hundredvis måske tusindvis af hjørnegrunde der er i landets

og skovle sne på de strækninger det ville jeg synes var en kæmpestor byrde at pålægge samfundet

passet areal lavet som oversigtsareal det har ikke noget med en hjørnegrund at gøre skal en en grundejer nu

det er det aktuelle eksempel fra sønderborg

skal fejes fortov for alle landets borgere

set det er rimeligt nok at vi som borgere her i landet

det har de fleste af os men vi får det gjort og det er sundt nok

det ens eget ansvar at rydde sneen på det fortov som støder op til den grund man nu

bor på så det er sådan overordnede principielle spørgsmål men ellers

skriftligt spørgsmål og så skal

ud til den del der ligger på den anden side af hjørnet

men det ville betyde en ganske voldsom byrde for de enkelte kommuner der så skulle ud og rydde sneen på det

med det her ændringsforslag så vi kommer til at fortsætte den praksis som har været i årtier

fornyet udvalgsbehandling så vi alle sammen

helt fast i mælet

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks og tyve til tre og fyrre tiltrådt af udvalget

ændringsforslag nummer fire og fyrre tiltrådt af et flertal

tiltrådt af udvalget de er vedtaget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

og det er der også denne gang men der er så også

vi har været igennem rigtig mange ansøgninger op til lovbehandlingen her og der er så

sagsbehandlingen fundet nogle nogle som jeg vistnok her godt kan kalde ret enslydende lægeerklæringer og det er blevet besluttet at vi godt vil se lidt ekstra på de

lægeerklæringer fordi vi synes de er for enslydende til at de måske har den største sandhedsværdi for de mennesker

ændringsforslaget fra justitsministeren er et samlet udvalg enige om at de pågældende mennesker tager vi ud

pågår nu en undersøgelse af den speciallæge der har udfærdiget lægeerklæringerne og så synes vi ikke at vi skal sagsbehandle de pågældende sager færdig før vi har resultatet af den undersøgelse der er sat i værk

at lovforslaget her deles op sådan at vi har ni personer på et restforslag som går tilbage til udvalget til videre behandling hvorimod hovedforslaget

som vedtaget det er

er vedtaget der stemmes derefter om det under b nævnte lovforslag ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer to og tre af et mindretal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

afstemningen er slut

hverken for eller imod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

optage dette ændringsforslag da det ikke er tilfældet er

ønsker nogen derefter at udtale sig da det ikke er tilfældet

ønskes afstemning om ændringsforslag

der stemmes derefter om det under b

jeg foreslår at lovforslagene går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter det som vedtaget det er

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet

det gør herre eigil andersen eigil

nedlagt eller hvis vedkommende har andre problemer end arbejdsløshed så skal vedkommende henvises til jobcenteret fra starten

det være de bedste til at løse opgaven de kender medlemmernes hidtidige arbejdssted de kender medlemmernes kvalifikationer og de kender deres behov for efteruddannelseskurser men de kender også branchen de kender arbejdsgiverne og de kender arbejdsmulighederne

er simpelt hen et så dybtgående kendskab at det aldrig vil kunne lade sig gøre for en jobcentermedarbejder at få det samme kendskab fordi man som jobcentermedarbejder arbejder med arbejdsløse fra mange forskellige brancher på en gang

af socialdemokratiet og de radikale mener i virkeligheden også at a kasserne vil være de bedste til opgaven for nøjagtig det samme stod i regeringens udspil til beskæftigelsesreform som blev fremsat dagen før første maj i år her stod lige præcis det som sf foreslår i dag sammen med enhedslisten at a kasserne skal have opgaven det første halve år derfor regner jeg da med

som simpelt hen er skrevet af fra deres eget udspil

det drejer sig om forslag seks hvor man også i de to partier skal huske at bruge den grønne knap det andet forslag går ud på at dæmpe det samtalecirkus som man vil etablere med den her beskæftigelsesreform det er simpelt hen vildt overdrevet at man vil tvinge alle arbejdsløse til ni samtaler på en halv år seks i jobcenteret og tre i a kassen i de fleste tilfælde vil de samtaler være meningsløse og dermed spild af tid og det vil det være både for den arbejdsløse for jobcentermedarbejderen og dermed også for samfundet som den socialdemokratiske beskæftigelsesrådmand i aalborg mai britt iversen så klogt har sagt bliver der tale om at jobcentrene bliver en samtalefabrik

selv finder de job i løbet af det første halve år så hvorfor i alverden

til ni samtaler på seks måneder det er skørt jeg tager mig til hovedet

kommunernes landsforening

også spiller en rolle i den her forbindelse har beregnet

jobcentrene vil blive tale om over firehundredetusind ekstra samtaler sammenlignet med i dag jeg har så spurgt beskæftigelsesministeren hvor mange årsværk der skal til for at holde disse forfærdelig mange og i de fleste tilfælde unødvendige samtaler og det skræmmende svar er

hundrede og fyrre medarbejdere som fuldtids skal være beskæftiget med en unødvendig opgave hvor tiden kunne have været brugt meget bedre ni obligatoriske samtaler på en halv år er desuden i total modstrid med den erklæring som partierne bag beskæftigelsesreformen selv er kommet med om

en langt mere individuelt tilpasset hjælp ud fra en konkret vurdering af den enkelte arbejdsløses situation den forhenværende beskæftigelsesminister den nuværende justitsminister fru mette frederiksen har argumenteret for

i det nuværende beskæftigelsessystem har været en meget dårlig udnyttelse af ressourcerne og det har hun så evig ret i derfor bør der også med hensyn til samtaler ske en individuel tilpasning vi foreslår derfor at nedsætte antallet af obligatoriske samtaler i jobcentre og a kasser fra ni i lovforslaget til tre i alt forslaget indebærer dog at i de tilfælde hvor der måtte være

for flere samtaler og der kan godt være en mindre gruppe af arbejdsløse der har brug for flere samtaler end tre har jobcenteret kompetence til at fastsætte at den arbejdsløse skal komme til flere samtaler men princippet i det her er

hermed vil bruge ressourcerne på de arbejdsløse der har størst behov for det og de vil jo så til gengæld få en bedre hjælp det er simpelt hen den rigtige måde at gøre det på og derfor vil jeg opfordre til

og enhedslisten foreslår at det skal være den fulde dagpengesats altså hundrede procent hvorfor så det

mister vedkommende sin løn og kommer på dagpenge og så er der ofte tale om et tab i indtægt på for eksempel

eller måske titusind kroner før skat per måned det betyder at overgangen til dagpenge i forvejen for de fleste er en så væsentlig nedgang i indtægt at der skal ske en stor tilpasning

stor nedskæring af familiens udgifter forligspartierne bag beskæftigelsesreformen foreslår som nævnt

under uddannelse kun skal kunne få firs procent af den maksimale dagpengesats en sådan en yderligere indtægtsnedgang under uddannelse som vil være på omkring tre tusind kroner per måned før skat i for eksempel

vil gøre det umuligt for mange familier at få det til at løbe rundt og derfor vil mange arbejdsløse lade være med at deltage i uddannelse til faglært simpelt hen af økonomiske årsager det er både brandærgerligt og det er imod samfundets interesser samfundet har en klar interesse i at mange flere ufaglærte bliver faglærte det skyldes at samfundet som alle ved i fremtiden vil få brug for flere faglærte men det skyldes også at arbejdsløsheden blandt faglærte

er markant lavere end blandt ufaglærte ligesom vi ved at ufaglærtes arbejdsløshedsperioder i gennemsnit er kortere end faglærtes

og mange faglærte med en forældet uddannelse bliver interesserede og bruger den her mulighed for et uddannelsesløft det vil det her ændringsforslag om fuld dagpengesats under uddannelsen bidrage væsentligt til at der er flere

på sfs vegne også opfordre til at stemme for

i mange år som hoppede lidt i stolen og tænkte jamen er han da ikke socialdemokrat et enstrenget system betyder jo i almindelig arbejdsmarkedssnak først og fremmest at man så flytter a kassernes opgaver over

så det hele kører under kontanthjælpssystemet

nogle der drømmer om i de her år og der er grund til at være meget opmærksom på det når han kan lave sådan en fortalelse og når de borgerlige for fuld hammer i øjeblikket forbereder sig på netop at lave et a kassefrit arbejdsmarked der er mange der tænker nej det bliver nu aldrig til noget men

frygter jeg det værste og jeg synes at vi er nødt til at tage debatten når vi skive for skive får lavet forringelserne inden for det her område derfor var det også vigtigt for enhedslisten og vistnok også for sf at komme med i forhandlingerne vi anmodede om at få lov til at

være med i forhandlingerne men de gamle partier sagde at vi ikke var forhandlingsegnede hvad det så end betyder i det sprog retfærdigvis

skal det siges at mette frederiksen var fair nok til

hun også syntes at det var en god idé

dermed kom vi til at stå uden for det og derfor var

hvordan lovforslagene kom til se ud nu har vi set dem og det har været nødvendigt at

en ret lang stribe ændringsforslag jeg husker

vækstministeren da vi snakkede

nogle ændringsforslag til hans lov og ja han kaldte dem endda kommunistiske forslag nu var det sådan at de forslag dengang og de forslag som vi har lavet den her gang først og fremmest stammer fra kommentarer fra fagbevægelsen

den tunge ende nedad derfor er vi nødt til at have ryddet op i det og jeg

meget enig i sfs kommentarer

lige før de forslag vi har

handler om at rette op på manglerne man bør have fuld dagpengesats ved deltagelse i erhvervsuddannelser og ikke kun firs procent af satsen hvis vi mener det alvorligt med at inspirere til uddannelse mens man er

skal det også være sådan at man får dagpengene dagpengene er i forvejen meget lave de er så lave at selv lars løkke rasmussen har kunnet få øje på

så lave dagpenge han har sikkert ikke selv tænkt på om han var i risikozonen men

rigtigt synspunkt at netop så lave dagpenge som vi har i danmark er for lave og hvis man så skal ned på firs

er der jo ikke ret mange med forpligtelser som ville turde gøre det kravet om at uddannelsen skal gennemføres inden for dagpengeperioden vil også gøre det umuligt for mange at gennemføre en erhvervsuddannelse inden for den snævre tidsramme i stedet bør man have

at fuldføre uddannelsen for egen regning når dagpengeperioden er opbrugt lånet til uddannelsesløft bør være rentefrit under uddannelsen efter vores mening

forbedringerne for voksenlærlinge bør gælde for alle uanset om de kommer fra arbejde eller er arbejdsløse det siger vist sig selv at vi er nødt til

mener noget med det skal vi jo skabe nogle betingelser som er attraktive

der ikke har en uddannelse retten til realkompetenceudvikling bør gælde for alle uanset alder hvorfor i alverden skal der sættes en alder ind i det her forslag

til korte erhvervsrettede uddannelser bør udarbejdes af de regionale arbejdsråd og ikke centralt og der bør være

en dispensationsadgang for

uddannelser så kommunerne kan få refusion til for eksempel afklaringsforløb for alvorligt syge og ofre for

til mere end ét tilbud i dagpengeperioden der kan jo opstå nye situationer der kan også opstå den situation at man har mulighed for eller har brug for at få endnu et tilbud men som en ret

bliver helt helt centralt placeret i regeringens udspil var der gode hensigter om at der skulle være mindre bureaukrati men de hensigter er desværre ikke blevet indfriet det ses tydeligt på de mange pligtsamtaler jeg forstår ikke hvorfor dagpengemodtagere nu

skal møde op til ni samtaler i de første seks måneder

det er netop i de første seks måneder at langt de fleste af sig selv kommer i arbejde i a kassen skal der holdes en cv samtale og to rådighedssamtaler og i jobcenteret skal der holdes seks samtaler aktiveringscirkusset er som nogle har nævnt det blevet erstattet af et samtalecirkus de mange samtaler er misbrug af arbejdskraften i a kasserne og jobcentrene og medfører en urimelig belastning begge steder og de gør medlemmerne frustrerede og desillusionerede den arbejdskraft kunne bruges bedre hvis man frit sagde til sagsbehandleren hvis der er brug for det har vi en samtale det må være udgangspunktet ikke et eller andet

de seks ugers selvvalgt uddannelse bliver afskaffet og erstattes af seks ugers jobrettet uddannelse som er forbeholdt nogle arbejdsløse hvorfor i alverden det det betyder at

arbejdsløse med uddannelse der nu ikke får ret til seks ugers uddannelse og at man ikke længere frit kan vælge uddannelse

vi at vi som minimum sikrer at alle amu kurser i hvert fald kommer på positivlisten

jeg tager skarp afstand fra den store forringelse på jobrotationsområdet der kræves nu seks måneders forudgående ledighed for at man kan komme i jobrotation man kan kun være vikar i en jobrotationsstilling i seks måneder og kommunen får kun tres procent i refusion af jobrotationsydelsen alle disse forringelser vil betyde at jobrotation bliver mindre attraktivt for både arbejdsgivere arbejdsløse og kommunerne de hidtidige krav om at man kun skulle gå tre måneder ledig før man kunne

jobrotation bør opretholdes ansættelsesperioden bør fortsat være op til tolv måneder hvor man optjener ret til dagpenge og den nuværende hundrede procentsrefusion bør bevares jobrotationsordningen er det bedste værktøj vi har det er der at flest får fast tilknytning til den arbejdsplads de kommer ud på som vikarer hvorfor i alverden skal vi ikke gøre det attraktivt hvorfor skal vi forringe det bedste stykke værktøj vi har i kassen

efter det her lovforslag skal g dagene afskaffes gradvis ved korte ansættelser vi er i enhedslisten principielt for at g dagene skal afskaffes ved alle ansættelser men uden at arbejdsgiveren derved får en besparelse arbejdsgiverne bør i stedet indbetale det sparede beløb til en fælles pulje der kommer til gavn for de arbejdsløse og ikke bare havner i lommen på arbejdsgiverne vi er modstandere af at g dagene kun afskaffes ved kortere ansættelse fordi det vil stimulere væksten i korte ansættelser og vikaransættelser alle g dage bør afskaffes i ét hug da en gradvis afskaffelse

som bør være noget positivt nu skal bruges negativt som straf og det vil ske med de nye rådighedsafprøvende tilbud prøv lige at tygge lidt på

rådighedsafprøvende tilbud jo tak skal du have

godt tilbud vil mange nok sige det eneste

at kontrollere den arbejdsløse og der er ikke noget som helst tilbud i det som man kalder rådighedsafprøvende tilbud hermed får jobcentrene både ret og pligt til at foretage en rådighedsvurdering

a kassen hvorfor laver man om på så mange ting

peger på at den enstrengede model altså kontanthjælp som hovedmodel kan ligge lige for fødderne

men det er undtagelsen vi ser også med stor alvor på de bebudede ændringer af refusionen til kommunerne det er meget betænkeligt at refusionen skal falde skal falde over tid det vil ramme arbejdsløse syge og mennesker med nedsat arbejdsevne hårdt der bør være samme refusionsprocent for alle ydelser uanset ydelsernes art og uanset hvor længe man modtager ydelsen det bør være håndværkerne altså sagsbehandlerne i kommunerne der vurderer hvilken aktivitet der er fornuftigst til hvilket menneske

på den måde tager udgangspunkt i mennesket og ikke

er bedst for kommunens kasse i a kasselovgivningen og beskæftigelseslovgivningen er der i forvejen alt alt for mange sanktioner den uhyggelige mistillid der efterhånden er til arbejdsløse

det helt totalt legalt stort set at sige hvad som helst jeg vil sige at liberal alliance

levet forgæves når man lytter til folk rundtomkring det er fuldstændig uanstændigt

forligspartiernes kyniske og mistænkeliggørende holdning til arbejdsløse de foreslåede sanktioner for en eller flere dages udeblivelse

så længe man deltager i tilbuddet må udeblivelsen være en sag mellem den arbejdsløse og uddannelsesstedet eller arbejdsgiveren hvem ellers hvorfor skal en tredjepart ind i sådan et forhold

det var de ændringsforslag som vi havde stillet og som jeg jo går ud fra at de mest tænksomme af jer vil stemme for jeg vil lige inden jeg slutter

det menneskesyn man bygger på er skamløst man er ung og uansvarlig til man bliver tredive hvorfor man skal piskes man er gammel og ubrugelig når man er over halvtreds hvorfor man skal piskes man er doven og sart hvis man arbejder udendørs hvorfor man skal piskes sæsonarbejde er en dårlig undskyldning projektansættelse vikararbejde kunstnerisk virksomhed ligeså hvis ikke man kan få et livslangt funktionærjob er det hele jo bare ens egen skyld skriver den her borger

sendt en hilsen hertil hvordan i alverden kan politikere finde på at lave sådan en gang makværk men for at

det værste er at det her er med til at rydde endnu flere sten

mod et enstrenget system på vejen mod det som karsten koch kom til at fortale sig om ved pressemødet i arbejdsministeriet da hans

så stoppede det også der og så var der mange torne som blev luftet

både stort og et bredt flertal i folketinget for at vi nu i dag andenbehandler

der er både visioner

jeg kan jo roligt tillade mig at rose reformen da det jo er arbejde der er udført af min forgænger men som jeg personligt gerne dribler videre

få reformen implementeret ude i

virkelige liv der skal ikke herske tvivl om at der venter både landets kommuner og a kasser en vigtig opgave

virke i det virkelige liv vi skifter spor når det gælder beskæftigelsesindsatsen vi erstatter en indsats hvor man skar alle ledige over én kam og som ofte kunne bære præg af meningsløs aktivering med en individuel

samtidig sikrer vi at danske virksomheder nu bliver inddraget og på alle måder bliver en vigtig samarbejdspartner også når det gælder om at løfte de svageste på vores arbejdsmarked så jeg skal bare sige at jeg er glad ved at jeg som beskæftigelsesminister er den der får lov til at drible

reformen her i hus og jeg er glad ved at der står et så stort og bredt flertal bag

er at de virksomheder som ligger lige præcis i vores lokalområde også kan få den

lappeløsning ser at det er kontanthjælpens størrelse og ikke dagpengene der er udgangspunkt for løsningerne er der så ikke en reel risiko for at det af andre vil blive brugt til netop at sige hov vi er jo næsten i mål

det ikke en del af kampen netop at være opmærksom på hvad der sker

et flertal med halvfems mandater kan finde på det kan man jo ikke forhindre sådan er demokratiet også men som jeg sagde i mit første svar til herre christian juhl

hvis der er nogen der har intentioner om at fjerne a kasserne

opfattelse hvis man skal behandle folk med værdighed og respekt hvis man skal tage afsæt i

måske mangler så skal man jo kende de mennesker vi taler om her

jeg tror det er lige tilpas til at jobcentrene og a kasserne er i stand til

her punkt i reformen hvor lang tid tror ministeren der går

at behandle den arbejdsløse individuelt og med respekt kræver at man kommer tættere på og kræver at man tør tale med hinanden derfor tror jeg faktisk på at det her er noget der kommer til at virke

under a nævnte lovforslag

afstemning om ændringsforslag nummer to fire og fem tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer seks

ni og firs hverken for

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer

afstemningen slutter

forkastet herefter

ændringsforslag nummer otte nummer halvtreds og nummer seks og halvtreds stillet af det samme mindretal samt ændringsforslag nummer tretten stillet af sf og ændringsforslag nummer en og halvtreds stillet af

ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer ti tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer elleve af et mindretal

mindretal og der kan stemmes

afstemningen slutter

forkastet herefter er ændringsforslag nummer nitten som er stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer tolv

herefter er ændringsforslag nummer tre

syv og halvtreds stillet af det samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fjorten tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer femten af et mindretal

mindretal og der kan stemmes

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer seksten af et mindretal

en og halvfems hverken for eller imod

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer sytten af et mindretal

en og halvfems hverken for eller imod

mindretal

ni og firs hverken for eller imod

der stemmes om ændringsforslag nummer en og tyve af et mindretal

og der kan stemmes

en og halvfems hverken for

herefter er ændringsforslag nummer tyve og nummer seks og fyrre stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer to og tyve af et mindretal

en og halvfems hverken for eller imod

forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer tre og tyve stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet de er forkastet herefter er ændringsforslag nummer en og tredive og nummer fire og halvtreds stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer fire og tyve af et mindretal

mindretal og der kan stemmes

ni og firs hverken for eller imod

er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer fem og tyve stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet det er forkastet ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer seks og tyve tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer syv og tyve af et mindretal og der kan stemmes

afstemningen slutter for

om ændringsforslag nummer ni og tyve

en og halvfems hverken for eller imod

herefter er ændringsforslag nummer otte og tyve

stillet af samme mindretal bortfaldet ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer tredive tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre og tredive af et mindretal og

og halvfems hverken for

herefter er ændringsforslag nummer fire og tredive stillet af det samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer syv og tredive

ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer ni og tredive til fem og fyrre syv og fyrre til ni og fyrre

otte og halvtreds tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes derefter

ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer ni og halvtreds tres tiltrådt af udvalget de er vedtaget jeg betragter ændringsforslag nummer en og tres til tre og tres af et mindretal

som bortfaldet efter forkastelsen af ændringsforslag nummer tolv til det under a nævnte forslag

tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem og tres af et mindretal

jeg betragter herefter ændringsforslag nummer seks og tres stillet af samme mindretal som

herefter er ændringsforslag nummer otte og tres og nummer halvfjerds stillet af et mindretal

ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer syv og tres

en og halvfjerds tiltrådt af udvalget de er vedtaget derefter

ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer en

tiltrådt af udvalget de er

jeg foreslår at lovforslaget henvises til retsudvalget

hvis der ønskes udvalgsbehandling